oktober to tusind og tretten i dag er der følgende anmeldelser klima energi og bygningsminister

lovforslag nummer

kommissionen efter statsstøttereglerne er i gang skatteministeriet forventer fortsat at afgiften vil blive godkendt såfremt godkendelsen skulle vise sig at kræve justeringer i afgiften vil regeringen drøfte dette med forligskredsen det er dog vanskeligt præcist at forudsige hvor lang tid

kommissionens godkendelsesprocedure tager regeringen har hele tiden sagt at afgiften først skal sættes i kraft efter godkendelse af

kommissionen og tidligst den første januar to tusind og tretten det fremgår af lovforslaget fremsat første november to tusind og tolv

afgift men lad det nu ligge nu er

lyder i hvert fald i mine ører som ret uforsigtigt

kan jo godt være at man har sendt en ansøgning om at få et andet job som giver noget mere i løn men men før man er ansat og

begyndt tikke ind på kontoen er det jo sådan lidt uforsigtigt

er sikker på at om ikke skatteministeren så i hvert fald konen

at sådan forholder det sig hvordan kan ministeren sige med sikkerhed at afgiften bliver godkendt af kommissionen og hvordan kan skatteministeren sige med sikkerhed at de justeringer som man eventuelt skal foretage ikke kommer til

indebære et mindre provenu for afgiften

i øvrigt tænkt sig at håndtere det tidsmæssige perspektiv

hvornår kommissionen godkender

supplerende grønne check en gang om året så jo længere tid der går før godkendelsen kommer på plads i europa kommissionen hvis den kommer jo længere tid vil man jo også mangle de penge som skulle kræves

der kunne tyde på at det er en kompliceret sag siden den har været så længe undervejs fra kommissionen

stillet en række spørgsmål det kan ikke udelukkes at kommissionens spørgsmål vil kunne give anledning til visse justeringer af afgiftsloven før denne afgift kan træde endeligt i kraft det er ikke regeringens politik at indføre nye byrder for erhvervslivet som det formentlig

bekendt lettede vi vilkårene for erhvervslivet med den vækstpakke vi gennemførte her tidligere på året

hensigt at indføre indføre nye

bliver forsinkelser af afgiften så håndterer vi det

og inden for regeringens finanspolitiske målsætninger

blev forsinket af processen i eu

tilfældet med forhøjelsen af pesticidafgiften

jeg sagde før i forbindelse med aftalen om grøn vækst fra to tusind og ni og forhøjelsen af spildevandsafgiften

fandt ud af at nu skal der ikke komme flere

det var nok alligevel ikke så smart eller mener man ikke

jeg synes det er glimrende at man har det som politik at man ikke vil indføre nye byrder for erhvervslivet det vil selvfølgelig være endnu mere interessant hvis det

holde stik ude i virkeligheden men hvis og jeg erkender at det er et hvis men det

har ministeren jo selv udtalt til børsen det

det helt i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet at regeringen har forpligtet sig til at tage stilling til en eventuel alternativ model for reklameafgiftsloven og model for finansiering hvis kommissionens afgørelse går regeringen imod det er helt normal procedure altså der ligger en plan b om man så må sige hvis man nu ikke får det her igennem så kommer der noget andet kunne ministeren løfte en lille flig af hvad plan b er er det i givet fald

for erhvervslivet eller er det borgerne der skal betale eller handler det om at man så vil annullere den grønne check eller hvad er

må høre at hvis vi så ikke kommer igennem med det som vi forventer

en plan b liggende i skuffen hvad er plan

hvis ikke de kommer ind og jeg kan forstå at man slet ikke har nogen plan b det synes jeg lyder

jeg mener at det havde været klædeligt hvis regeringen havde sagt vi kunne godt tænke os at lave en reklameafgift

når den er godkendt så putter vi den på finansloven og

af hvad vi vil bruge pengene på jeg synes den anden model er meget

altså om tyveri af en computer som efterfølgende kunne spores til en del af center sandholm i den del af centeret som der her er tale om

er der efter det oplyste mere end to hundrede personer indkvarteret

sagtens forstå at at man som borger

kan blive en lille smule for at sige det mildt frustreret over at politiet ikke bare kan tage ud og hente den stjålne genstand når nu teknikken kan fortælle kan fortælle sådan nogenlunde præcist hvor genstanden

arbejde inden for de rammer

i retsplejeloven og de rammer siger jo blandt andet noget om mulighederne for ransagning ransagning hos en mistænkt person

at der er et rimeligt mistankegrundlag mod den pågældende og at der er bestemte grunde til at antage at en ransagning vil have væsentlig betydning for efterforskningen ransagning hos en der ikke er mistænkt

kræver enten samtykke fra den pågældende eller at der er bestemte grunde til at antage at

kan findes ved ransagning hos vedkommende jeg er faktisk overbevist om at politiet i hvert enkelt tilfælde konkret vurderer om der er grundlag for eksempelvis at foretage ransagning og i den vurdering

om en stjålen genstand for eksempel kan spores til en mere præcis lokalitet eller

omvendt vil det forhold at en stjålen genstand kan spores til et nærmere afgrænset område med et større antal husstande eller eller beboere oftest ikke give et tilstrækkeligt grundlag for at kunne ransage samtlige husstande i området politiet har og det synes jeg skal siges også

om den må antages at befinde sig inden for et vist geografisk område men som det også

har politiet jo altså også i en række tilfælde hvor oplysninger har været tilstrækkelig præcise lokaliseret genstande ved hjælp af forskellige sporingstjenester som findes på markedet

ikke fordi politiets indsats mod eksempelvis tyverier i center sandholm lader noget tilbage at ønske tværtimod

i det under henvisning til den artikel som ministeren også siger

find min iphone systemet han

besked ifølge hans udsagn at politiet siger at de ikke har ressourcer til at køre ud til sandholmlejren og finde den computer de

set glem det du får aldrig den computer igen

ved hvor hvor en stjålen genstand befinder sig henne

det der forarger mig en lillebitte smule og gør at jeg

en kritik af politiet i den her situation er at det

med ministeren i men ministeren sagde også at man kunne lave

at politiet viste sig derude i forhold til de mennesker som befinder sig i center sandholm

at en af lederne af centeret derude

nogle kriminelle udnytter nogle der er asylansøgere nogle der ikke er asylansøgere

er hurtig reaktionstid der bliver

det synes jeg politiet fortjener ros for de fortjener ikke

midt og vestsjællands politi der til artiklen i bt den fjerde oktober to tusind og tretten

i center sandholm hvis politiet

sætte spørgsmålstegn ved om der bliver set med stor alvor på at der er nogle asylansøgere der kommer hertil for at begå kriminalitet under dække af at være på flugt det skal vi selvfølgelig ikke finde os i og derfor har regeringen også et stærkt man rolig sige og vedvarende fokus på at løse de problemer som der er at asylansøgere begår kriminalitet

noget nyt problem det har tidligere regeringer også haft udfordringer med både den tidligere sr regering og

regering har løftet den samlede indsats mod kriminelle asylansøgere til et nyt niveau og vi tager problemet meget alvorligt asylsystemet er til for at beskytte folk der der har behov for vores hjælp som er på flugt fra krig og ødelæggelse og som kan få asyl og så skal vi selvfølgelig gøre hvad vi kan for at skærme det system af mod folk der kommer

under dække for at udnytte det blandt andet til at begå kriminalitet

og politikredsene jo løbende kriminalitetssituationen i forhold til de enkelte asylcentre herunder også behovet for at iværksætte særlige tiltag og rigspolitiet her specifikt henledt politikredsenes opmærksomhed på relevant politimæssig synlighed i forhold til til asylcentrene de

er særdeles opmærksomme på kriminalitetsproblemer i forhold til

og særlig for så vidt angår center sandholm

ganske udmærket godt at der er indsatsen mod kriminelle asylansøgere også løftet til det før omtalte nye

at ministeren siger at niveauet er

spørge justitsministeren direkte

ministeren er enig med den repræsentant for politiet der har sagt at det vil være en alt for stor krænkelse af asylansøgerne i

center sandholm hvis politiet giver sig til at lede efter sådanne effekter er ministeren enig

at angive det det betyder ikke at politiet ikke har brugt det i

har kommunikeret her på det seneste det synes jeg er fint

bare være opmærksom på at hvis man vil fastholde retsplejelovens bestemmelser om muligheder for ransagning

det bestemt nogle problemer og nogle udfordringer fordi området simpelt hen

kan ministeren ikke godt svare på det spørgsmål jeg stillede og kan ministeren ikke fortælle hvad der fremadrettet vil blive gjort for

de mennesker der føler deres retssikkerhed og deres retsbevidsthed krænket ved at

genstande de egentlig godt ved hvor er er forsvundet

politiet ikke gør noget hvad skal de mennesker gøre fremadrettet for at rette op

i så er det jo ikke rigtigt at sige at politiet ikke benytter sig af de her

har man gjort hvor oplysningerne har været tilstrækkelig præcise

præcise til at kunne lokalisere eksempelvis en genstand som har været stjålet og anmeldt stjålet men det er det der er

hvis man så på den baggrund i et tænkt eksempel for eksempel efter

en kæmpe ransagning i et område hvor der bor to hundrede til

muligheder der er efter retsplejeloven for at foretage ransagninger og det

til hvad en politimand har sagt ministeren kan

ministeren selv mener mener ministeren personligt at det vil være en for stor krænkelse af asylansøgerne hvis man går ind og ransager et asylcenter fordi der er klar viden om at der befinder sig tyvekoster på asylcenteret ja eller

man ser omfattende kriminalitet begået af asylansøgere i danmark

der kan komme nogen ind og finde frem til de stjålne genstande men det næste spørgsmål i forlængelse af det er jo så hvad vil ministeren gøre for at man ikke har et helle på de her asylcentre for det er jo ikke bare center sandholm

fra regeringens side har oprettet en række asylcentre

i den konkrete sag det jeg sagde var at det det er en fejlagtig

holdt over kriminelle asylansøgere det gælder uanset om de er på center sandholm eller på andre centre og det

hjemme dør om dør med børnefamilier det skaber utryghed for alle andre beboere i området når rockere flytter ind med alle deres symboler politiet holder af samme grund i øvrigt særdeles godt øje med landets

er beliggende i boligområder

mulighederne for at gribe målrettet ind over for

seks og halvfems at politiet under visse betingelser og i særlige tilfælde kan forbyde bestemte personer at opholde sig

være en rockerborg herudover har politiet jo også den såkaldte hashklublov

nedlægge forbud mod besøgende i bestemte lokaler

imidlertid ikke stå alene der er brug for en sammenhængende myndighedsindsats hvor alle relevante myndigheder

om der på deres respektive områder er nogle værktøjer der vil kunne bruges i indsatsen mod rocker og bandekriminalitet det gælder

på i forhold til planloven der blandt andet indeholder

sagen fra vanløse indsatsen

skal selvfølgelig ske inden for de rammer som lovgivningen og ikke mindst vores grundlov

må vi som jeg tidligere også har sagt

indeholder nogle helt centrale frihedsrettigheder som gælder for alle uanset jo altså om man kan lide det eller ej sådan må det være i et frit og demokratisk samfund men det betyder ikke at vi skal give efter over for rockerne og derfor sidder regeringen også og arbejder med et større udspil

henvendt sig i forskellige sammenhænge gennem lang tid og forsøgt at få gjort noget ved det så helt god er den planlov eller de love som ministeren refererer til jo ikke

det er derfor dansk folkeparti gerne vil have ministeren til at svare på hvad der sker ikke bare i forhold til vanløse

det er jo et emne som ministeren selv har været inde på tidligere han kom med et glimrende forslag som socialdemokrat

det lykkedes ikke at få ministeren til at støtte det måske fordi ministeren var blevet justitsminister jeg ved det ikke men uanset det

det var et glimrende forslag og det kunne man

og fremsætte igen fra regeringens side mit spørgsmål går på

til at ske i forhold til vanløse

til at ske i forhold til esbjerg hvad kommer der til at ske i forhold til amager hvad kommer til at ske i forhold til mange af de andre steder hvor vi har naboer der er dybt frustrerede over at de må leve med rockerborge der i den grad gør deres tilværelse usikker gør at de ikke er trygge ved at børnene leger ude på vejen at de ikke er trygge ved at

er der nogen initiativer i den bandepakke regeringen har sat i søen nu vil man konkret stramme rockerloven

med at sætte ind på flere fronter således at vi kan blive bedre endnu bedre

til at bekæmpe den kriminalitet som vi ved rockere og bandemedlemmer står bag og som jo er det der blandt andet er med til at skabe utryghed i de boligområder der er ikke to synspunkter

forskellige socialdemokratiske politikere på

det der er vigtigt nu

regeringen hvis den laver en bandepakke og det kan vi høre i medierne

strammer den rockerlov så den tager udgangspunkt i to tusind og tretten

i to tusind og tretten at problemerne er der og naboerne har

har sat hårdt ind og har fået midlerne til

er klar over hvilke muligheder der rent faktisk allerede

i planloven og der må jeg sige er meget tilfreds med

det skal være nemmere at smide rockere ud af boligkvarterer

er ministerens første kommentar det kan man ikke

jeg hører jo ligesom alle andre at justitsministeren

ord til handling så hvis ikke ministeren vil ændre lovgivningen hvad vil ministeren

hvis man ser på hvad der skete under den tidligere regering så være meget misundelig

visitationer i et meget meget stort omfang

fængslet der er tale om en stærk politimæssig tilstedeværelse der er tale om en stærkere indsats i de udsatte boligområder der

række initiativer som allerede er sat i gang derudover sidder vi så og ser på

kan gøre i det så at sige lange seje træk så vi undgår rekruttering til de her forfærdelige netværk og de her kyniske miljøer som der er tale om er der nye værktøjer politi og kriminalforsorg skal have er der nye og forbedrede muligheder for at få folk ud af de her miljøer igen alt det her sidder regeringen

på vi har sagt at vi er meget åbne over for det

justitsministeren siger er rigtigt hvad vil justitsministeren så

den konkrete problemstilling som der er spurgt ind til

ligget der i lang tid hvad vil ministeren gøre i forhold til at gøre det nemmere at sørge for

eneste der er klar til at gøre noget ved rocker bande indsatsen

ikke er blevet sat i værk tidligere der er sket en hel række ting og virkeligheden er

de nye redskaber der allerede er på vej og de overvejelser som regeringen har nu samlet set vil løfte indsatsen mod rocker bande miljøet til et niveau som ligger langt over det der sås under den tidligere

i villakvarterer hvor børn skal have lov til at lege og familier skal have lov til at slå sig løs slå sig løs og i øvrigt være trygge

gøre ved det det står jo stadig væk fuldstændig hen i det uvisse hvad vil regeringen gøre ved den situation

til kanten af så grundloven er en stopklods det er den for den nuværende regering

al beskedenhed så ved herre peter skaarup ganske udmærket at den her diskussion har vi haft

og hver eneste gang har der stået en justitsminister uanset om han har været socialdemokrat eller konservativ og sagt

et juridisk notat over som lige præcis handler hvad man skal gøre i forhold til fiskeri i limfjorden

for regeringen er det vigtigt at vi lever op til de forpligtelser vi har det handler blandt andet om at beskytte odderen det betyder ikke at fiskerne ikke kan fiske men det betyder at hvis man gerne vil fiske de steder hvor man kan risikere at oddere går i garnet så skal man have en stoprist det er den faglige vurdering der ligger til grund og det er

at man har

man skal bruge særlige fangstredskaber så siger ministeren det er sket på et fagligt grundlag

sandheden er er at der er flere oddere i danmark end nogen sinde før

vi lægger begrænsninger på på fiskeriet fordi

de her nye krav hvis odderbestanden var på vej ned men men den

faktisk så meget at odderen breder sig helt ned til den dansk tyske grænse så der er ikke problemer med oddere og det synes jeg

skulle forholde sig til hvorfor vælger

af oddere når det er et ubestridt faktum

og at odderen har det fremragende hvad er sammenhængen hvad er sagligheden i det det hænger da ikke sammen så har man da truffet en beslutning på et usagligt grundlag

bare godt tænke mig at fødevareministeren her i dag gav tilsagn om at gå tilbage og se på den sag igen så der er sammenhæng mellem

ude i virkeligheden og de regler og krav man

også odderen men situationen er at der er masser af oddere

der er få fiskere og fødevareministeren vil åbenbart sikre at der kommer

faglige vurdering vi har nogle forpligtelser som eu land til blandt andet at leve op til

har søgt om nogle dispensationer har

stor hast hvordan kan det være at man så under henvisning til

forstår jeg ikke det er da usagligt der må da være sammenhæng mellem virkelighed og de krav man trækker ned over nogle i

de her fangstredskaber der ikke må bruges det fører man ikke statistik over så det bliver

kigge lidt på hvad der egentlig er realiteterne

blive overbevist om at der er truffet en beslutning på et usagligt ufagligt grundlag

en internationalt beskyttet art i henhold til habitatdirektivet der er nu lavet en vurdering af hvad der skal til for at vi kan leve op til

sige at det stadig væk er muligt at fiske hvis man